ordfører på talerstolen er fra

der blev fremsat af den daværende konservative justitsminister og som ikke nåede at blive færdigbehandlet

at man administrativt kan

postlister med den post der altså kommer ind og ud

også en § fire og fyrre som hedder at man skal revidere

så her er genfremsat handler altså om at man ophæver den her revisionsparagraf § fire og fyrre dermed ændrer man jo ikke ved den anden paragraf det bliver lidt teknisk den

set skulle revidere nemlig den mulighed der er for administrativt at indføre de her åbne postlister

set det er det og

jo udtryk for en balance mellem på den ene side offentlighedens helt legitime adgang til at kunne kontrollere de processer der foregår og på den anden side det helt legitime behov der er for at få nogle beslutningsprocesser og

og den spændende diskussion kommer vi jo faktisk også tilbage til i januar

forespørgselsdebat i folketinget

vi behandler i dag handler jo alene om om en paragraf skal revideres og det er så det som det her lovforslag handler om om

herre

noget betydelig kritik af den danske offentlighedslov i forhold

ordføreren om det ikke gør stort indtryk på ordføreren når eus antikorruptionsenhed greco siger at

er nogle ret betydeligt ting vi måske skulle

kan vel ikke være noget der styrker tilliden til danmark

som land at vi bliver udsat for kritik af vores

have nogle arbejdsgange hvor papirer kan bevæge sig

imellem forskellige led for så at ende i et endeligt resultat som er noget betjening af ministeren blandt andet

er i orden og så lytter vi selvfølgelig

et fælles fodslag da man sad og forhandlede det her

at kigge en ekstra gang

nogle steder hvor man synes at at der kunne man godt kigge en en ekstra gang

på nogle ændringer i offentlighedsloven ud over det der lige er lagt op til i

til kritik den anden del jeg sagde var at

til enighed og derfor har vi ingen planer om at lægge op til

egentlig herre jan e jørgensen der er venstres offentlighedsordfører men han

ikke bare kan slippe for spørgsmål så så alle er velkomne til at spørge om hvad de har lyst til inden for det her emne så man skal ikke holde sig tilbage

forslaget vi behandler er en genfremsættelse af l

hundrede og seks og halvfjerds der blev fremsat tilbage i februar måned men som bortfaldt på grund af udskrivelsen til valg lovforslaget handler som socialdemokraternes ordfører også har redegjort for om at ophæve revisionsbestemmelsen

§ fire og fyrre således at der ikke længere er krav om revision af lovens § seksten om postlister der har som bekendt været indført en forsøgsordning med obligatoriske postlister hos fire udvalgte myndigheder forsøgsordningen blev evalueret af et ekspertudvalg og sytten

der har siden været forligskredsdrøftelser om en ny

revisionen af postlistebestemmelsen blev udskudt fra

til og atten og da forhandlingerne om

udskyde revisionen af postlistebestemmelsen endnu en gang vi støtter derfor en ophævelse af kravet om revisionsbestemmelse

jeg gerne understrege at ophævelsen jo ikke ændrer ved

venstres holdning i den her sag eller for at sige det meget kort vi står naturligvis ved det lovforslag vores regering fremsatte

for få måneder siden og derfor støtter vi også det

det indgik i regeringsgrundlaget at man ville

betydelig ændring af offentlighedsloven og ordføreren

også lige til kende og det vil jeg kvittere for at man

på beklagelig vis måtte konstatere at forhandlingerne om en ny offentlighedslov var strandet og så vil jeg høre om det stadig er venstres ambition at

kan vi jo godt samle et flertal hvis det er på beklagelig vis må man forstå på ordføreren at der ikke er sket noget med offentlighedsloven og ordførerens parti være villige til

vores politik er den samme og derfor kan det godt være at man skal kigge på

på venstres liste lige i øjeblikket men hvis den nuværende regering ønsker

indkalde til drøftelser omkring det møder vi naturligvis op

man man skulle kigge på ordføreren sige hvad det var for nogle steder som venstre ville være interesseret i at kigge på i i offentlighedsloven hvis man skulle

nej er det ærlige svar

skal man have et et færdigt bud på hvor det skal være henne det havde vi nogle overvejelser omkring da vi sad i regering og de lå også til

komme igennem med nogen forandring vil det sige at venstre går ind for at der skal være

vi vel snart få identificeret hvilket parti

det støtter vi så her i dag

kan man jo sagtens starte et større undersøgelsesarbejde om hvorfor

med ændringer af offentlighedsloven jeg har svært ved her i dag at

at man havde haft en intention om at ændre

affødt af herre simon emil ammitzbølls

men jeg er sikker på at vi får en anden lejlighed til at drøfte

der møder vi beredvilligt op og skal nok svare

om det har jeg forstået der var forhandlinger der kuldsejlede og så videre men de åbne postlister tænker jeg er en bid som vi godt kunne tage ud og måske blive enige om så jeg vil egentlig bare spørge venstre

vi prøvede at samle opbakning til et beslutningsforslag om åbne postlister

offentlighedsloven samlet jeg forstår godt den politiske strategi i

kunne tage et element ud den har jeg også selv praktiseret når jeg havde en sag jeg meget gerne ville have igennem

det mest rimelige er at diskutere den samlede

regeringen der har taktstokken må jeg desværre tage

vi havde den i venstre men det har vi ikke og derfor

og justitsministeren som må på banen hvis der skal ske noget i forhold til

det synes jeg bare er problematisk jeg synes jo godt

alle ved jo at der er en stemmeaftale og at den kun kan ændres hvis det er at venstre og socialdemokraterne vil noget

udsigten til at få nogle forandringer igennem i offentlighedsloven er jo lig nul

for at man kan se hvad

ikke her i folketingssalen

i dag og hvis vi melder klart ud

sag så bliver det heller ikke mig der kommer til at sige det

ordfører fru karina adsbøl

at justitsministeren efter forhandling med ressortministeren kan beslutte

der laves en fortegnelse over dokumenter

forsøgsordning med obligatoriske postlister og postlisteudvalget afgav også en rapport i to tusind og sytten af offentlighedslovens § fire og fyrre kan man læse at justitsministeren er forpligtet til at komme med et lovforslag om revision af § seksten om de åbne postlister i folketingsåret to tusind og atten

men da partierne bag aftalen om en ny offentlighedslov ikke kan blive enige om at ændre offentlighedsloven er revisionen af postlistebestemmelsen blevet udskudt udskudt ad flere omgange i to tusind og sytten og i to tusind og atten

det nu at ophæve revisionsbestemmelsen det er en kendsgerning at der i dag foreligger et stort og veldokumenteret materiale

har vist at der er mange positive erfaringer med at etablere og håndtere åbne postlister

at volde de store administrative eller ressourcemæssige vanskeligheder det kan jo blandt andet udledes af en række danske kommuner der har åbne postlister i dag ligesom både sverige og norge i en årrække har haft en praksis

de positive erfaringer fremgår også af den evalueringsrapport der kom

i sundheds og ældreministeriet region syddanmark

og slagelse kommune og i den forbindelse opstille forskellige modeller for hvordan en eventuel ordning kunne udformes evalueringen skulle jo netop danne grundlag for en stillingtagen til i

men at det sidste ende jo altid vil være en politisk beslutning der skal afgøres herindefra og det er jo derfor heller ikke overraskende

ekspertudvalget har afstået fra at tage direkte stilling til dette spørgsmål forarbejdet i form af flere forsøgsordninger

samt konkrete danske og nordiske erfaringer fra eksisterende postlisteordninger er nu tilendebragt og det eneste der mangler er jo en snarlig og aktiv stillingtagen til udformningen af den fremtidige postlisteordning men vi kan jo så konstatere at

er jo et grundlæggende princip i det danske samfund man skal kunne agere vagthund og finde ud af hvad der foregår hos dem der forvalter magten i samfundet og det betyder

at journalister og borgere skal kunne søge aktindsigt så der blandt andet kan ske en kontrol af hvad der foregår også bag de tykke mure inde i ministerierne

og kan konstatere at de partier der står bag offentlighedsloven ikke ønsker at revidere reglerne om åbne postlister som oprindelig var vedtaget

radikale venstres ordfører herre kristian hegaard værsgo

stadig

en række modeller og derfor revisionsbestemmelsen da

herunder ændringer om

postlister og det synes vi er ærgerligt

en afvejning netop af ressourcehensyn

af offentlighedsloven

med en lille servicemeddelelse om hvad det egentlig er for noget i region syddanmark har man faktisk åbne postlister og det betyder

til regionshuset i vejle og det er faktisk muligt for enhver at klikke sig ind på og følge hvis man har lyst

ingen verdens nytte at der er nogen der skal sidde og lave sådan

journalist for den sags skyld er optaget af en sag så kan jo

man skal interessere sig for eller søge aktindsigt i og det kan postlisterne faktisk

konsekvensen

fjerner forpligtigelsen for regeringen til overhovedet at forholde sig til hvorvidt og i hvilket omfang en obligatorisk postlisteordning skal implementeres

efterspurgt øget åbenhed i den offentlige forvaltning

fremstår som en hensigt som har lange hvis

vi håber at ministeren kunne tænke sig

indkalde til forhandlinger eller drøftelser om offentlighedsloven vi synes der er

i hele folketinget nemlig socialdemokraterne og venstre som holder

så lad os nu slukke mørkelygten som stadig kaster skygger af sig og i den sammenhæng er postlister måske bare en lille mulig

folkepartis ordfører så vi går videre i rækken til

alle danskerne i kortene end selv at vise hvad de holder det er ikke den retning et dansk folkestyre skal gå postlisterne er jo bare en lille del af hele

at der ikke engang kan leveres i forhold til dem

regeringen mangler at levere i forhold til åbenhed og gennemsigtighed

besværlig proces i ministerierne vi er åbne over for gode argumenter imod at lempe

hvis man bliver kigget endnu mere over skulderen end man gør i dag og nogle gange kan det også være helt nødvendigt at der er et rum hvor man ikke kan følge med udefra når der skal træffes beslutninger om landets sikkerhed men den diskussion synes jeg vi skal have meget mere åbent og meget mere ærligt så i udvalgsbehandlingen vil vi være åbne for alle gode argumenter

argumenterer voldsomt for at vi skal have skabt langt mere åbenhed

er relativt teknisk og når det er så teknisk

bare at tænke nå ja der står at det her hvis det bliver implementeret

spilde borgernes penge på unødvendigt bureaukrati

det andet hensyn er hensynet til demokratiet til åbenheden til tilliden som også er blevet fremført af de partier her i dag som ikke er magtpartier men som er mindre partier der

fortaler for dem der gerne vil bide magthaverne lidt i haserne i den balance

det kan godt være at det ikke er postlisterne alene der gør det

der skal til for at vi kan få åbnet det her system

en offentlighedslov eller vores offentlighedslov

vi gerne medvirke til det jeg er egentlig lidt ærgerlig over at man

skal gøre et stort nummer ud af det på nuværende tidspunkt når vi har en offentlighedslov som jeg er fuldstændig enig i burde ses efter i sømmene generelt jeg håber også at man fra regeringens side vil lægge sig lidt mere i selen

man ikke gør det unødvendigt besværligt for ministre og ministrenes medarbejdere at udføre arbejde men man omvendt heller ikke bliver ved med at

borgerne i stigende grad har mistillid til politikere har mistillid til systemet så med de ord in mente

stemme nej så stemmer jeg nej og vi stemmer nej og vi gør det også med et håb om at det her virkelig vil

ind for åbne postlister det er et godt værktøj for borgere og journalister offentligheden i det hele taget til at få et indblik i hvilken kommunikation der foregår mellem myndigheder og private og vi ind for åbne postlister

en åben søgning i post

at vi kan forlange af alle offentlige myndigheder at de registrerer alt ind og udgående post

så ryger det automatisk på en postliste i den proces

i posten uden at skulle besvære sig med at søge aktindsigt men simpelt

ske det i den proces at myndigheden den relevante myndighed sætter et flueben ud for al den post hvor der ikke er nogen følsomme oplysninger oplysninger som der ikke kan gives adgang til mens

vil være noget post som der er tvivl om hvorvidt kan distribueres bredt uden at der går nogen følsomme oplysninger ud hvor det ikke må komme ud sådan er det i dag også når man skal vurdere om der gives aktindsigt eller ej og det ville man også skulle gøre i den her proces altså sætte et flueben ved al den post der ikke rummer følsomme oplysninger som ikke umiddelbart tåler offentlighedens søgelys

så vi er

men vi stemmer alligevel for det her lovforslag og det gør vi fordi det ikke giver

nogen mening at have en bestemmelse i en lov om at justitsministeren skal fremlægge en revision af loven på det her område når der ikke er flertal i folketinget for denne

komme med en revision bare for et syns skyld og skal folketinget stemme det nederst eller justitsministeren skal komme med en revision som er helt ligegyldig som et bredt flertal i folketinget kan stemme for

at leve op til lovens bestemmelser om at justitsministeren skal fremlægge en revision som der kan dannes flertal for i folketinget og derfor giver det ikke nogen mening at have den her revisionsbestemmelse og derfor

med åbenhed i forvaltningen og det her lovforslag er jo i virkeligheden

er et symbol på at har været utrolig svært at komme videre med de forbedringer af offentlighedsloven og tilgang til mere åbenhed som har været diskuteret i årevis hele diskussionen om den her lov

om at indskrænke adgangen til offentligheden i forvaltningsafgørelser postlister

der kom en ny regering i to tusind og elleve under helle thorning hvor s sf og det radikale venstre

lavede en aftale med venstre og det konservative folkeparti om

tre partier op og så kunne man ikke rigtig gøre noget ved det selv om

en række partier prøvede også i valgperioden elleve til femten efter valget i

når man går i regering skal man overholde de forlig som

var en del af og derfor kunne man ikke rigtig komme videre med sagen

at alle kunne være frie hvis bare vi var sikre på at s og v

så tillykke med i virkeligheden sikrer at der ikke kommer mere åbenhed det her forslag ville man kun have været forpligtet af hvis

at der var nogen

til det okay hvis regeringen gik ind for det

forhindrer at der er åbne postlister i

fornøjelsen af at gå på talerstolen lad mig starte med

nærer den illusion at vi bliver ved med at være der

forslaget handler om pligten til at revidere den såkaldte postlistebestemmelse i offentlighedsloven

i offentlighedsloven befinder sig i § seksten og da der nu ikke er nogen andre der har villet redegøre for hvad den præcis indeholder

justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme at ministerielle departementer samt nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af myndigheden

økonomi og indenrigsministeren kan efter forhandling med vedkommende kommune eller region træffe bestemmelse om at den centrale forvaltning i kommunen eller regionen skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter

postlister drejer sig om er at man skal kunne se hvad der er kommet ind og hvad der er gået ud af post den dag

debat i dag nemlig § fire og fyrre og hvad står der så i § 44 der står justitsministeren

fremsætter forslag om revision af § seksten i folketingsåret to tusind og atten

nitten så der er altså en forpligtelse til at skulle lave den her revision medmindre man man fjerner den her bestemmelse det er i virkeligheden det det drejer sig om så det materielle nemlig kan laves postlister eller ej

det vil sige at der ikke længere er noget krav om at revidere postlistebestemmelsen

i det hele taget jeg kunne godt tænke mig at høre justitsministerens holdning til den her meget nedslående rapport der

på internationalt plan internationalt plan af vores

der forhindrer offentlig adgang til informationer er ministeren enig i at det er stærkt uhensigtsmæssigt med en sådan kritik fra antikorruptionsenheden

lovgivningsforpligtelse

antikorruptionsenheden greco som jo i sensommeren

forvaltes på i forhold til den meget vide adgang

danmark er ministeren ikke enig i at det er stærkt uhensigtsmæssigt

ofte har store forventninger når de store kommer på talerstolen

noget som helst i offentlighedsloven og jeg vil samtidig høre om justitsministeren kan huske den gang offentlighedsloven blev stemt igennem

mere åbenhed for borgerne at regeringen

for journalisterne og at regeringen ikke ønsker mere åbenhed

debatten i dag har været ret klar i forhold til at det her jo som ministeren selv siger er

en revisionsbestemmelse af postlisterne så det handler ikke om hvorvidt vi i folketinget skal vedtage

en række partier faktisk alle andre end de to magtpartier venstre og socialdemokratiet som stemmer nej

ikke fordi vi ikke ønsker at at fjerne revisionsbestemmelsen men for at sende et klart signal til regeringen om

den evaluering som jo ligger i den oprindelige

og som man ikke er kommet igennem med i sidste regeringsperiode

også lægges et pres på at få lavet fra befolkningens side

spørge ser ministeren for sig at man kan fastholde tiltroen og tilliden til demokratiet hvis en offentlighedslov i stigende grad står i vejen for at

det som gør om befolkningen har tillid til vores arbejde som politikere eller ej jeg tror at det er et sammensurium af alle mulige andre ting jeg tror at noget af det væsentligste vi skal gøre i vores politiske arbejde

at være ærlige om hvad det er for nogle motiver der driver os og prøve at være ærlige om hvad det er for nogle beslutninger vi træffer og hvad konsekvenserne af dem er og

noget i udsigt som det var urealistisk at kunne levere i stedet for ret præcist at sige vi kan ikke lave verden om fra den ene dag til den anden men vi kan bevæge os den rigtige vej og det kommer til at tage tid og så videre det

at bestræbe mig utrolig meget på på retsområdet nemlig at sige

ikke få ventetiden væk

at vi meget gerne vil diskutere offentlighedsloven igen det er ikke sikkert at det hele skal fjernes

se hvor vi ender vi er meget forskellige partier men grundlæggende tror jeg

det som vi kan være enige om er at vi har en situation

at man ikke kan få indsigt i

kan man sige

mellem på den ene side ønsket om åbenhed behovet for åbenhed og på den anden side at man når man er regering også skal kunne regere altså også skal kunne have mulighed for for eksempel med sit embedsværk at diskutere ideer lave udkast osv uden at det at det skal eksponeres

jeg er tvivlende over for at de reelt giver merværdi det der er overvejelsen hos dem

har nogle omkostninger det er anslået for

departementerne at hvis man skal lave åbne postlister

som jeg husker det i driftsomkostninger koste fem og tyve million kroner om året vil man hellere bruge de penge på noget andet ja

blevet solgt for det er ikke det jeg siger jeg siger bare at det er de hensyn

er lagt frem

jeg tror ikke at åbne postlister giver merværdi

der bliver sagt er at der kan være mere åbenhed ja det

men gevinsten ved det er efter min

som indledning men jeg tager meget gerne ordet som socialdemokratisk gruppeformand til forslaget her der er rejst af nye borgerlige

for at vi ligesom kan forstå hvad der er op og ned i det her

naturligvis lige være være behov for at forklare formålet med vores gruppestøttemidler

tre forskellige grupper eller måder hvorpå man støtter grupperne der er et basisbeløb som en gang om måneden bliver udbetalt til til hver folketingsgruppe det hedder basisbeløb der er noget der hedder mandatbeløb det bliver udbetalt hver måned

hvert enkelt mandat man har her i folketinget og det tredje og sidste element hedder eksperttilskud det bliver udbetalt hver måned til folketingsgruppen

mange mandater man har det er altså de

udgør gruppestøttemidlerne nye borgerlige har så foreslået at man skal reducere i dem fra socialdemokratisk side er det ikke vores holdning at man skal reducere og når jeg siger det

med det her der er faktisk et meget klart defineret formål og det er at tilskuddene går til folketingsgrupperne så man kan understøtte

og også de enkelte folketingsmedlemmers parlamentarisk arbejde det er aktiviteter der bliver igangsat af folketingsgruppen som har sigte på at fremme folketingsgruppens eller det enkelte folketingsmedlems arbejde når man skal deltage i den politiske debat i vores samfund midlerne må ikke bruges til at fremme valg af kandidater eller bestemte resultater af folketingsafstemninger

for at man skal kunne indgå i den demokratiske proces

herunder også at sikre at man får en bred og god og saglig politisk offentlig debat omkring folketingets arbejde

sidst der blev lavet ændringer da

den politiske beslutning truffet i to tusind og seksten og det var omkring indførelsen af eksperttilskuddet på det tidspunkt blev

udvalget for forretningsordenen at man havde en erkendelse af at der foregik

ting i folketinget på nuværende tidspunkt end der havde gjort tidligere derfor var det en klar og meget bred politisk beslutning med et meget bredt politisk flertal som bakkede op om at det var vigtigt at der blev skabt mulighed for at de enkelte folketingsgrupper kunne anvende ekspertbistand og få særlig kvalificeret arbejdskraft i forbindelse med kommunikation at man også var fuldstændig klar over at der var behov for at man skulle kunne arbejde mere fleksibelt hen over døgnet hen over ugen hen over året der blev afviklet mange flere møder når man var folketingsmedlem

større forberedelse og det krævede at man i høj grad havde behov for mere bistand til det parlamentariske arbejde det var altså det et bredt flertal her i folketinget

start fra første januar to tusind og sytten set med socialdemokratiske øjne

er det naturligvis fuldstændig afgørende for landets ve og vel i forhold til folkestyret i forhold til demokratiet i forhold til folkelig debat og proces at man understøtter men også fortsat videreudvikler det arbejde og de muligheder og de rammer man har som parlamentariker som folketingsmedlem som folketingsgruppe netop for at styrke folkestyret for at robustgøre og for at sikre at man

som folketingsmedlem i så høj grad som det er nødvendigt også kan forsvare det mandat man har fået som folketingsmedlem rundtomkring i landet og i forhold til de opgaver man bliver tildelt her i folketinget som medlem af folketinget som medlem af en folketingsgruppe

vi synes det er vigtigt det argumenterede vi for i to tusind og seksten det argumenterer vi

at det er fuldstændig nødvendigt at der er fuld gennemsigtighed i forhold til de regler der er og det mener vi der er i øjeblikket vi mener det er helt nødvendigt at man som opposition eksempelvis skal kunne lave en ordentlig kontrol af regeringen

et regeringsparti at det er vigtigt at vi også som folketingsgruppe har den mulighed vi støtter ikke forslaget som det er her men vi ser meget gerne at man får en drøftelse af de her ting eksempelvis i regi af udvalget for forretningsordenen

men jeg mener at det skal ligge i en drøftelse der ligger i en anden sammenhæng end ved et beslutningsforslag

fra ni og tyve til fyrre million kroner

to tusind og sytten regnskaberne stadig væk ville have ni og tredive

opfattelse at man for ni og tredive million kroner ikke

var det man vurderede og vi har jo ikke i udvalget for forretningsordenen igangsat sådan en vurdering af hvordan

bliver brugt og hvor kvalificeret de bliver brugt

ind og kigge på det niveau der er også på reglerne og rammen for hvad pengene kan bruges til

er nok til at betjene en socialdemokratisk folketingsgruppe og det er så taget til

forvalter herinde noget går ud til borgerne og noget bliver brugt på administration inklusive det der bliver brugt her

så vil jeg gerne spørge ind til det finanslovsforslag som

var der en række områder hvor man fjernede den her to procentsbesparelse som man har lagt ned i årevis over hele samfundet men der er også områder hvor man stadig har en to procentsbesparelse mener ordføreren det er rimeligt

når man har en forventning om at for eksempel

derfor har vi også kritiseret nogle områder for eksempel sundhedsområdet som jeg selv har været ordfører på i mange år der havde man

levere det der var forventning om og det der kvalitetsmæssigt og patientsikkerhedsmæssigt var bedst for patienterne og man stressede personalet i helt unødvendig grad hvis man skal vende den over til folketinget så synes vi det var en rigtig beslutning at man så at folketingets arbejde har forandret sig rigtig meget over de seneste årtier

for at robustgøre vores folkestyre

var det rigtige man gjorde med et meget bredt politisk flertal tilbage i to tusind og seksten man kan sige at nye borgerlige er nye i folketinget og

i har fundet ud af at i har brug for flere støttemidler

nye borgerlige gik jo hurtigt ud og sagde at man kunne reducere gruppestøttemidlerne med en tredjedel og nu er det altså en to procentsbesparelse om året som nye borgerlige lægger an til men det her er den socialdemokratiske holdning

rejses en diskussion så lad os gøre det i udvalget for

af politikere men til gruppestøtte altså ekstra midler som man skal drive politik for vi har en situation hvor politikere i årevis har bestemt mere og mere over befolkningen og så siger man at fordi man laver stadig flere love flere regler gør det mere bøvlet at være dansker så er det også mere bøvlet at være politiker

lovgive om og derfor skal vi have flere af danskernes penge kan ordføreren ikke se at vi er inde i en ond

de senest tilførte midler i forhold til eksperttilskuddet er tre år gammel

ting er dynamiske så skal det ikke foregå her i folketingssalen

skal foregå i en bred politisk diskussion hvor man tænker på andre vilkår og rammer der er sat for folketingsmedlemmers

de får på at grave dybt ned i lovgivningen med de dygtigste mennesker der kan gennemskue lovgivningen

til socialdemokratiet var det rigtige men når man ser ud på især socialdemokratiets aktiviteter for de midler handler det jo mest om at profilere sig

det som socialdemokratiet

modstanderne mere negativt i den kampagneaktivitet man har på sociale medier

er meget værdifuldt for demokratiet

at skabe en mistillid til demokratiet at socialdemokratiet bruger så mange penge på

gør ethvert parti jo fuldstændig som de vil med de midler

har til det men gruppestøttemidlerne

er brugt til det formål der er besluttet og det var

forslagsstillerne til beslutningsforslaget jo ikke skrevet ind i bemærkningerne til forslaget

men gruppestøttemidler kan jo også bruges til at have folk ansat der sidder og laver grafikker til facebook hvor man skriver usande ting om politiske modstandere

som socialdemokratiet gør så ofte så jeg synes faktisk ikke

vi har den udfordring i øjeblikket

brug for de dygtigste mennesker til at være i folkestyret

på den korte bane er udfordringen

gider stille op til politik der gider gøre det som dem der sidder her

et hverv og derfor skal der altså være nogle fair og rimelige vilkår en del af det handler om vederlag

man sidder i folketinget til at lave det daglige arbejde

den vokser og vokser også alt for meget personlig er det min opfattelse at folketinget skulle

mange flere partier der er kommet ønsker jo hele tiden at sætte politiske ting på dagsordenen

der skal være mulighed for at man kan gøre det som parti

gode muligheder og rammer for at

det mener jeg et stykke hen ad vejen ikke er berettiget men det må man tage ned

i folketinget som jo er en voldsom forøgelse

for at man kan matche centraladministrationen som parti

det så stå på mål over for under de regler som som gælder så

er skruet sådan sammen at man kan vælge at

om halvdelen eller eller om nogle af dem eller absolut ingenting

vilkår der gælder om der skal være omprioriteringsbidrag om vederlag og

vi synes ikke at den debat skal tages her i i folketingssalen selv

vi

er jo

i folketingssalen hvor offentligheden kan følge med

mere

vi diskutere det her men

diskuteret

vi

det

at

at piske folkestemninger op ved at sætte den politiske modstander i et dårligt

indsats på de sociale medier som er noget af det nyeste der jo er kommet til så ser jeg

offentligheden om hvad der foregår i politik

propaganda og spredning af usandheder fra socialdemokratiet på de sociale medier

million kroner i gruppestøtte

så ringe deltagelse i den offentlige debat som socialdemokratiet gør med de mange millioner som

at alle partier en gang imellem kommer til at lave noget der er forkert og misvisende osv

at ét parti er meget værre end alle andre og det

nogen som helst grund i det der foregår i virkeligheden

sker i dag så jeg vil gerne skære i gruppestøttemidlerne jeg synes ikke at til ekspertbistand

eksperter i kommunikation påvirkning af pressen med underlødige tips om at der foregår ting som er skandaløse hvis pressen satte sig

i tingene ville pressen finde ud af at det overhovedet ikke er skandaløst

olesen i kritikken

burde gå forrest vi står potentielt

en ny økonomisk recession og vi skal som folkevalgte gå forrest vi står med en offentlig sektor hvor politikerne har bedt mange om at løbe lidt hurtigere og gøre tingene lidt bedre og lidt mere effektivt vi skal som folkevalgte gå forrest og vise vejen

område som gik frit under de seneste effektiviseringer der var ét område som var undtaget fra at bidrage til at pengene kunne række lidt længere som statsministeren sagde vi skal køre lidt længere på literen der var ét område hvor det ikke gjaldt her fik man til gengæld en kæmpe indsprøjtning af benzin det var herinde i folketinget

politikerne fik nemlig fyrre procent mere ikke en

mere forestil jer lige at det var givet til et andet område i samfundet

hvilket ramaskrig ville det ikke have givet

nu være ærlige argumentet om at pengene var nødvendige holder ganske enkelt

ikke i det parlamentariske arbejde men det er der også andre steder i det offentlige

sygehusområdet er der nogen herinde i folketingssalen

er en konstant øget kompleksitet

vi skal gøre tingene smartere vi skal gøre tingene mere effektivt men hvorfor gælder det ikke for os politikere

sund grundlæggende præmis at vi går efter at gøre ting smartere og bedre og derfor er en to procentseffektivisering også ganske rimelig

så er der partier der spørger jamen når nu nye borgerlige mener man kan fjerne en tredjedel altså gå tilbage til før

til de eksisterende partier i folketinget for det er vores opfattelse at det er dér vi kan lande men vi anerkender også at der er partier

poster og som skal have tid til denne omdannelse og til at komme tilbage igen

at det er en to procents årlig effektivisering i respekt for de partier som har siddet herinde i den seneste periode og polstret sig

så jeg ser frem til den fortsatte debat vi vil vi vil stå fast på det her vi vil rejse

at at en god eller en dårlig beslutning

er der en ansvarlighed i forhold til at reducere sit eget plastikforbrug og derfor tror jeg også

blev rejst igen da vi drøftede det på vores gruppemøde

også en lille bekymring over den her meget brede hjemmel der ligger i forhold til at fastsætte

hurtigst muligt få set på hvordan vi kan få ensrettet vores affaldsindsamling i kommunerne som er en kæmpe udfordring

de danske virksomheder hvor vi egentlig dybest set

er en sundhedsdebat der er i salen en dag

når vi går ind og laver den her type regulering de principielle overvejelser har vi også

kommet frem til at hensynet til at få reduceret det her unødvendige overforbrug af

derfor bakker vi op om lovforslaget og glæder os til at drøfte

have en

blive derude men det

i verden sådan fortolker jeg i hvert fald fru zenia stampes ordførertale plastik er et symbol på nogle plastikøer i oceanerne som

jeg ser i hvert fald både artikler i medierne der har det ene synspunkt og artikler som har det andet synspunkt plastik er et symbol på de store mængder af plastik som bliver sendt ud i verdenshavene fra to floder i afrika og otte floder i asien og sådan som jeg hørte

plastik også et symbol på forbrugerisme i al almindelighed

og jeg tror at det i høj grad er det som

at det radikale venstre sådan set

indfanger stemningen blandt mange af de partier som støtter lovforslaget meget godt radikale venstre er jo et parti der normalt vender sig meget meget skarpt imod symbolpolitik men her lader det jo altså til at det kommer lidt an på hvad symbolpolitikken er et symbol på

er den god nok

talerstolen og derfor er det ironisk at

om bageren og smeden der slutter den bager græd gudsjammerligt da man ham førte væk det er jo fordi den her historie om bageren og smeden er en frygtelig historie om den symbolpolitiske henrettelse af en bager der ikke har gjort noget og dermed også en advarsel mod symbolpolitik så vi støtter altså ikke lovforslaget vi mener at det her med

er det der er vejen frem det forhindrer simpelt hen utrolig meget bureaukrati og hvis man tilrettelægger det rigtigt

forbedrer det sådan set også affaldshåndteringen det er jo derfor vi har

pant på flaskeemballage og det virker jo sådan set

år siden så lyder det jo som om

være her inden der er gået ret lang tid og så er virkeligheden jo mere skør end min fantasi men vi stemmer jo

jeg

være rigtigt så vi skal tænke os bedre om og det tror jeg

bæreposer gælder som det allerede har været debatteret i salen alle bæreposer med hank uanset materiale og størrelse det gælder altså ikke kun

allerede nogle steder og der var nogle der var inde på at branchen sådan set

at mange allerede er begyndt at opkræve en pris for poserne det er selvfølgelig kun

set allerede sket rigtig meget og vi skal gøre

og takeaway det er jo en type poser som typisk kun bliver brugt

og så smidt ud fordi de er så skrøbelige og nemt går i stykker så dem skal vi væk fra

som er uden hank og som er beregnet til stadig at kunne bruges

i forhold til at forebygge madspild dem lægger vi op til at

en hjemmel til at fastsætte en minimumspris for bæreposer

til at tænke os om inden vi siger ja tak til en ny pose og forhåbentlig ændrer det mønster sådan

og husker den inden man skal ud af døren som jeg indledningsvis sagde skal vi gøre op med hele engangskulturen brug og smid væk samfundet

alle produkter kræver ressourcer så vi skal kun bruge hvad vi reelt har brug for og vi skal bruge tingene igen og igen jeg oplever at danskerne er klar jeg

er klar og virksomhederne er også klar så jeg glæder mig til

fortsatte lovbehandling og ser frem til at vi kan vedtage